forslag til vedtagelse der foreligger ét forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v otte og tres af liselott blixt morten bødskov preben bang henriksen rosa lund villum christensen

zenia stampe karsten hønge

vi afslutter afstemningen

til vedtagelse der foreligger ét forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v ni og tres af peter kofod poulsen morten bødskov preben bang henriksen rosa lund villum christensen josephine fock zenia stampe og

er vedtaget hermed er forespørgslen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

og jeg håber at ministeren vil gå på talerstolen og svare på et spørgsmål som jo netop

ikke lave udbud i de situationer hvor der

forslag fordi det har en meget teknisk karakter og det er svært at gennemskue netop de forhold som

set er med på det meste men ikke helt

at de investeringer og de tiltag som energinet har lavet igennem tiden vil blive set som

og at kraftværkerne måske kan få en særbehandling

an og måske få lavet nogle ændringer på et senere tidspunkt så det her kommer til at blive mere retfærdigt for alle

pia olsen dyhr med at der med forslaget ikke bliver indført udbudstvang på ydelserne leveret til forsyningssikkerhed med lovforslaget stilles krav om markedsbaserede løsninger der sikrer retvisende prissignaler så markedet også i to tusind og tredive kan levere elforsyningssikkerhed

samtidig understrege at forbrugerne ikke vil blive stillet dårligere med dette lovforslag det er tværtimod hensigten at sikre en mere omkostningseffektiv tilvejebringelse af forsyningssikkerhed

har delt den bekymring som også fru pia olsen dyhr rejste så jeg vil gerne kvittere for at ministeren her gør det klart at der ligesom ikke er

en tvangsudbudssituation vedrørende de ydelser der skal sikre forsyningssikkerheden og at det er forbrugerne og omkostningerne der ligesom er i centrum

følge op på at det så også bliver omsat i de bekendtgørelser som jeg

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

der

ønsker at udtale sig

ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da

der er ikke stillet nogen ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

nogen der ønsker at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

burka og niqab i det offentlige rum

det samfundssyn kvindesyn og menneskesyn som ligger bag burkaen

med ord men også med handling til politisk islam

tydeligt for enhver at den form for ekstremisme og hjernevask

det er uforeneligt med dansk kultur det er afgørende for menneskers interaktion og samliv i danmark at man ikke skjuler sit ansigt eller sin identitet for sine medborgere

ønsker nogen at udtale sig

er der nogen der ønsker at udtale sig det er der ikke

det er der ikke

til folketingsbeslutning er forkastet

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så

jeg afslutter afstemningen lige om lidt

er der nogen der ønsker at udtale sig det er ikke tilfældet

er der nogen der ønsker at udtale sig det er der ikke

er der nogen der ønsker at udtale sig det er der ikke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

hvis ingen gør indsigelse beder jeg kollegaerne være mere stille så vi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

da det er ikke tilfældet

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

altså til lovforslaget

gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget det

på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til fredag den første juni to tusind

nogle nye afsløringer

denne forespørgsel der er regeringens reaktion på oplysningerne om at danmark

finansieret tyrkisk grænseværn på grænsen til syrien hvad agter regeringen at foretage sig for at følge

og giver situationen anledning til at genoverveje danmarks støtte til eu tyrkiet aftalen

det er en vigtig sag også at diskutere her i folketinget hvor vi

stor og meget vigtig aftale som det også

man kopierer mange andre steder

en god diskussion af eus samarbejde med tyrkiet under blandt andet den såkaldte tyrkietfacilitet regeringen fik som bekendt den syttende april mandat til anden rate af finansieringen af tyrkietfaciliteten i dag har vi så her i salen mulighed for at drøfte andre aspekter end finansieringen og det er jeg godt tilfreds med for lad mig sige det helt klart til at starte med

til at løse en stor udfordring for både eu og

for god ordens skyld opridse bagtæppet for faciliteten

af to tusind og femten stod vi midt i en voldsom flygtninge og migrantkrise der var store drukneulykker i middelhavet

og folk der gik på de europæiske og danske motorveje situationen var ikke under kontrol og det var en voldsom udfordring for europas lande og for eu at håndtere presset alene i to tusind og femten ankom ottehundrede og femogfirstusind flygtninge og migranter over den østlige middelhavsrute det var på den baggrund at eu på det europæiske råd i oktober to tusind og femten udarbejdede

en fælles handlingsplan for samarbejdet med tyrkiet om håndteringen af situationen handlingsplanen blev i marts to tusind og seksten suppleret af den såkaldte eu tyrkiet erklæring og på dette grundlag begyndte faciliteten sit arbejde siden da er hele den første rate på cirka tre milliard euro blevet udmøntet faciliteten har bidraget til at dæmme op for flygtninge og migrationsstrømmen fra tyrkiet til europa den har hjulpet et meget stort antal flygtninge i tyrkiet til en bedre tilværelse og den er en af de vigtigste indsatser som eu har iværksat som svar på krisen og så har den været med til at ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel det er en god aftale for eu og tyrkiet og for danmark faciliteten har et klart humanitært sigte projekterne går blandt andet

uddannelse af flygtninge i tyrkiet lad mig kort nævne nogle af de resultater der er opnået hidtil indtil februar to tusind og atten havde en

millioner af de mest sårbare flygtninge i tyrkiet modtaget økonomisk bistand fra faciliteten gennem et akut sikkerhedsnet desuden har over

og titusind af de mest sårbare flygtninge i samme periode modtaget basal lægehjælp blandt den mest sårbare gruppe af flygtninge har knap attentusind gravide kvinder modtaget lægelig assistance før og efter deres fødsel på uddannelsessiden er målet at op imod en halv million syriske flygtningebørn skal modtage undervisningsmateriale mere end trehundrede og titusind børn har modtaget tyrkiskundervisning og mere end titusind børn har modtaget supplerende undervisning så de kunne genoptage deres skolegang som var blevet afbrudt på grund af flugten samtidig og meget vigtigt har aftalen klart bidraget til den markante opbremsning i strømmen af flygtninge

den østlige middelhavsrute tallene taler deres eget tydelige sprog fra cirka ottehundrede og femogfirstusind ankomster i to tusind og femten over ethundrede og toogfirstusind i to tusind og seksten til cirka toogfyrretusind i to tusind og sytten aftalens dynamik og den meget effektive indsats fra den tyrkiske kystvagt har gjort at langt færre begiver sig mod europa fordi man ved at der er en aftale om tilbagesendelse til tyrkiet det synes jeg er meget vigtigt at holde fast i lad mig også også her adressere den såkaldte en til en del af eu tyrkiet aftalen

eu skal genbosætte én flygtning til gengæld for at tyrkiet tager én tilbage det er korrekt at eu har genbosat flere end der er sendt tilbage til tyrkiet

det græske asylsystem har gjort det vanskeligt at sende et større antal tilbage vi ser selvsagt meget gerne at der kommer skub

omtalte støtte til et tyrkisk grænseværn på grænsen til

ikke hører ind under tyrkietfaciliteten den er finansieret af eus førtiltrædelsesstøtte til tyrkiet og stammer fra tiden før tyrkietfaciliteten blev etableret der er tale om en støtte der har til formål at hindre ulovlig grænsepassage og sikre en effektiv og humanitær grænsekontrol som en del af et moderne grænseovervågningssystem jeg ved at herre søren søndergaard har været særlig interesseret

kommissionen der er ansvarlig for finansiering og implementering af det pågældende projekt har oplyst at der er tale om

de fleste kan nok sætte sig ind i behovet for pansrede køretøjer i

kommissionen har også oplyst at det pågældende projekt overvåges tæt og at projektet som alle eu finansierede projekter skal leve op til både eu lovgivning og international lovgivning herunder

om at køretøjerne bruges som aftalt det pågældende projekt har også bidraget til at fjerne mere end femogtyvetusind landminer fra grænseområdet mellem iran og tyrkiet det betyder at risikoen for ulykker og dødsfald ved forsøg på illegal grænsepassage er stærkt reduceret samtidig er der ingen tvivl om at der er mange

de mange eksempler på en fortsat negativ udvikling i tyrkiet

det høje antal fængslede journalister og lukningen af uafhængige medier situationen i det sydøstlige tyrkiet den fortsatte fængsling af politikere og parlamentsmedlemmer arrestationer og fyringer af

og den fortsatte undtagelsestilstand der skaber rammerne for alle disse tiltag

den forværrede udvikling har blandt andet gjort at europarådets

forsamling har sat tyrkiet tilbage under fuld monitorering og det er forhold som både danmark og eu rejser igen og igen vi står over for et tyrkiet der bevæger sig væk fra europa og eu og væk fra de demokratiske værdier og standarder som eu samarbejdet står for det er også bekræftet i kommissionens seneste udvidelsespakke og landerapport om tyrkiet regeringen er derfor også meget klar i sin kritik og er nået til den konklusion at det ikke længere er muligt at se tyrkiet som medlem af eu derfor er det regeringens holdning at eu optagelsesforhandlingerne med tyrkiet skal stoppes helt men tyrkiet er fortsat en vigtig partner og strategisk allieret for eu både inden for nato samarbejdet i bekæmpelsen af isil i indsatsen mod terrorisme og ikke mindst i forhold til håndteringen af migration lad mig slutte af med at konstatere at aftalen med tyrkiet om en begrænset tilstrømning af irregulære migranter og

tyrkiet har virket derfor skal vi selvfølgelig fortsat støtte tyrkietfaciliteten det er værd at anerkende at tyrkiet gør en stor og meget vigtig indsats for millioner af flygtninge fra syrien og vi må aldrig se en gentagelse af scenerne fra efteråret to tusind og femten det er fundamentalt for regeringen og jeg stiller mig faktisk helt uforstående over for et forsøg på at underminere aftalen og dens uomtvistelige positive effekt men derfor kan vi godt samtidig være klare i vores kritik af den negative udvikling i tyrkiet og det er vi jeg håber der kan findes opbakning

forhandlingerne og ordføreren for

diskuteret den her flygtningefacilitet siden

da vi så de her billeder som jo har chokeret alle i europa selvfølgelig også

på motorveje i danmark det er

samtidig så man at tyrkiet

havde modtaget rigtig rigtig mange flygtninge fra syrien

det der så desværre skete var jo at man begyndte at blande den humanitære bistand sammen med alle mulige andre ting man lavede simpelt hen et større

af en flygtningefacilitet vi kan sige at ja det ser fint ud at hjælpe humanitært men det blev bundet sammen med optagelsesforhandlinger

gjorde man jo fra eus side

er det der var sådan lidt mystisk

heller ikke en del af aftalen det var grækenland der skulle det græske domstole

tyrkiet som et sikkert tredjeland

artikler i blandt andet

en række europæiske medier med nogle afsløringer af hvad der også hænger sammen med den her flygtningefacilitet nemlig nogle af de her

forestillinger og egentlig også bekræftede

gang har haft samråd med forskellige ministre

fået at vide at nej man lavede ikke rigtig evalueringer på den måde

skriftligt svar fra ministeren der siger at det

et kerneprincip i menneskerettighederne danmark og eu

men det er det jo ikke i tyrkiet og når vi kan sige at tyrkiet står og nikker til at de vil overholde menneskerettighederne

facilitet den her aftale som man jo også er i gang med at se på hvordan vi kan kopiere

nordafrikanske lande så synes jeg vi blive nødt til at spørge os selv om hvad det er der skal være det bærende

alvorligt udfordret med den her aftale jeg er alvorligt bekymret for

vi både kan hjælpe men samtidig også få lukket grænsen så vi ikke skal stå med den her udfordring men hvordan er det vi sørger for at den grænse bliver lukket det vi ser i syrien er at man har bygget et grænsehegn der er omtaler i alle de her artikler fra flere europæiske medier om

altså bliver presset

væk fra krig og borgerkrig i syrien

for jeg kan da godt forstå som ministeren siger

skal se de her billeder med mange mange flygtninge

og landeveje igen men vil vi virkelig give køb på grundlæggende værdier som jeg føler

jeg ser de afsløringer i medierne om hvad

hvordan kan vi hjælpe humanitært uden at vi lige pludselig også

regimer som erdogans til at føre den politik der bliver ført til at få bygget de her grænseværn

det er det vi bliver nødt til at spørge os selv om det er derfor jeg også har indkaldt til

jeg synes at det er noget vi skal diskutere sammen og ikke nødvendigvis kun stå og spørge en minister om

vil gerne på vegne af enhedslisten sf

vedtagelse folketinget pålægger regeringen at arbejde for at suspendere den fremtidige udbetaling af midler stillet til rådighed

indtil landet lever op til grundlæggende menneskerettighedsstandarder og efterlever den europæiske

menneskerettighedsdomstols afgørelser

i forhold til tyrkietaftalen og det sætter jo hele debatten i går

kommer til at være nogen forskelle i forhold til udlændingepolitikken hvis man kommer til

ønsker at lave en fundamental skal vi sige ændring af hele måden hvorpå vi har håndteret

og fået stoppet den massive flygtningestrøm som

vi bliver jo aldrig enige

i forhold til et eventuelt kommende rødt flertal her i folketinget og sørge for at det man nu i dag kæmper for også bliver en realitet under en eventuelt

gøre efter et valg alternativet har siden man lavede den her aftale kæmpet imod

synes den er skidt rigtig rigtig skidt og det bliver vi selvfølgelig ved med indtil man retter op på de ting

som jeg siger humanitær bistand selvfølgelig

hjælpe humanitær bistand for de løfter en kæmpe opgave men det her kludetæppe hvor man på den måde går på kompromis med med grundlæggende rettigheder og standarder

principper vi ønsker at lave de her aftaler ud fra og det kunne jeg egentlig godt tænke mig

at høre venstres ordfører

eller anden fnidderdebat fra gårsdagens afslutningsdebat

ønsker at der er klarhed omkring hvad det er en eventuelt kommende regering mener i det her spørgsmål fordi det faktisk vedrører rigtig rigtig mange mennesker så forstår jeg da

dele af rød blok fordi man ønsker at

flertal i rød blok det er så en helt anden diskussion men det går jeg

så jeg er glad for at herre rasmus nordqvist i dag har bekræftet

og alternativet har ikke skiftet politik når det kommer til den her aftale det kan ikke komme bag på herre michael aastrup jensen at alternativet med den række af samråd og spørgsmål og

udvalg af det her bliver ved med at kæmpe imod den her aftale som vi mener

man tænker på at df også er imod faciliteten

blåt flertal for den men sådan er verden så forunderlig

som som ordføreren har redegjort for om tyrkiets opførsel og den måde som tyrkiet agerer på både internt og eksternt det der i virkeligheden spørgsmål er om ordføreren sådan bare i grove træk er bekendt med hvilke projekter flygtningefaciliteten

aftale der står helt alene som en søjle og så er der ikke andet rundtomkring den man har jo i forhandlingerne

også det vi har fra erdogans mund blandet det her sammen med en række andre ting under en stadig trussel om at hvis i ikke opfører ordentligt og gør som jeg siger

kan vi da bare sætte flygtningene på busser til til grænsen så jo jeg ved godt hvad man specifikt har på flygtningefaciliteten det som vi er imod er den sammenblanding af ting igen at hjælpe

ikke med på at binde det op på at

der så også bliver lavet grænseværn og skubbet flygtninge tilbage til syrien som er et krigsplaget land sådan som vi læser om

af penge til flygtningefaciliteten

vil have den suspenderet og det vil sige at hvis det skete

ville der være en lang række af de her projekter

altså lidt

dem som har allerallermest brug for hjælp dem som der er allerallermindst grund til at ramme vi snakker jo virkelig om at man fjerner deres livsgrundlag

som er formålet med det her er jo at få sagt stop hvordan kan vi gå ind og arbejde med netop at hjælpe humanitært uden at binde det op på alt det her

og som man jo nu vil fortsætte med en ekstra bevilling altså doble bevillingen op fra

vi nødt til at sige stop for for at komme hen hvor vi hjælper humanitært men ikke samtidig giver tyrkiet lov til

grundlæggende dilemmaer vi står med her når vi har at gøre med et tyrkisk regime som mildest talt ikke bevæger sig i den rigtige retning og ikke altid gør det som vi synes

hvis man rent faktisk gennemfører det

det jo have dramatiske konsekvenser for

i øjeblikket de allersvageste af dem er dem faciliteten

mange sammenhænge men at gøre det ved

at milliarder af kroner skal investeres i

på eu til ikke at udlicitere et ansvar som vi gør

jeg er sikker på at spørgeren har læst artikler fra danwatch

pansrede mandskabsvogne til mur til de historier vi ser

flettet sammen på den måde og det er derfor vi

også på os selv for at tage det reelle humanitære

og grænsehegn osv er taget fra den såkaldte tiltrædelsesbistand

så jeg kunne forstå hvis man ville indstille førtiltrædelsesbistanden altså ikke

vil fjerne eller suspendere den fremtidige udbetaling der bliver givet gennem faciliteten og som vi

give syriske børn en undervisning de ellers ikke ville få altså

aftale som er flettet sammen med den her førtiltrædelsesbistand og den her facilitet

når man går igennem listen fra kommissionen om hvad der bliver støttet så ja der bliver givet meget til civilsamfundsorganisationer der er inde at hjælpe humanitært og

rigtig mange penge

tyrkiske regering forskellige ministerier hvor man lidt spørger

de penge går til det står der ikke rigtig det er direkte støtte til erdogans regering så så det er det

i den grad

har igangsat en undersøgelse af tyrkietfaciliteten fordi man faktisk ikke rigtig ved hvor netop de penge der går ind i ministerierne

forsvinder hen det vil jeg bare gerne

at vi under en kommende regering skal arbejde for en større konsekvens af vores holdning

gøre op med den fuldstændig konsekvensløse holdning som den nuværende regering står for hvor man altid er frisk med en kritisk bemærkning om tyrkiet

man har meddelt at tyrkiet aldrig nogensinde kan blive medlem uanset hvor demokratisk

alternativet enig i at det vil være et væsentligt mål under en kommende regering at få gjort op med den konsekvensløse holdning og i stedet for få en mere klar holdning

hvor der bare står x ministerium og så

hvor man netop ikke kan stå og snakke om at det er direkte humanitære tiltag det er så det som revisionsretten nu kigger på og det glæder jeg mig i hvert fald meget til

her ting og der bliver spurgt fra europa parlamentets og

ikke optagelse i

med alle de andre ting hvor vi jo

sender pengene ned til erdogan

lang mur langs grænsen til syrien som angiveligt er en effektiv stopper for illegal trafik over grænsen det må man også forestille sig når man ser billeder af den og som blandt andet kan stoppe syrienskrigere og illegale immigranter det er tyrkiet

i sin gode ret til problemet er

bevogtning af muren til at skyde med skarpt mod flygtninge der søger beskyttelse og bruger den til at fjerne folks muligheder for at søge asyl sådan som tyrkiet

øvrigt optræder på den nationale og internationale scene i de

kan man vel ikke antage at det er helt usandsynligt

udviklingen i tyrkiet på retsstatsområdet og med hensyn til grundlæggende rettigheder giver jo på alle mulige måder anledning til virkelig alvorlige bekymringer er det så

et rent tyrkisk problem eller angår det også eu og angår det danmark der

når international ret bliver trådt under fode

det som også har været fremme tidligere i debatten at eu har finansieret to og firs pansrede køretøjer hvoraf de fire og tyve

i øvrigt finansieret af den såkaldte førtiltrædelsesstøtte en støtte som er betinget af at projekterne lever op til både eu lovgivning og international lovgivning herunder at menneskerettighederne bliver respekteret

at det givet omstændighederne

at kommissionen har forsikret at de tyrkiske myndigheder har forsikret

i danmark udenrigsministeren og eu strammer bardunerne i forhold til tyrkiet og mere substantielt og reelt insisterer på overholdelsen af international ret direkte over for tyrkiet direkte igennem eu men det leder så frem til

af forespørgselsdebatten nemlig om situationen giver anledning til at genoverveje danmarks støtte til tyrkietaftalen socialdemokratiet støtter

de tre milliard euro

og som nu suppleres af yderligere tre milliard euro anvendes til humanitær bistand til de mest sårbare flygtninge og andre

world food programme som er den absolut største enkeltmodtager som giver en sikkerhed for daglige fornødenheder beskyttelse af piger og kvinder mod seksuelle overgreb støtter adgang til uddannelse og den ikkehumanitære bistand går

opførelse af hospitaler som

og opførelse af skoler i områder hvor der er en høj koncentration af flygtninge

og det er rigtigt som alternativets ordfører sagde før der er også nogle penge som går via den tyrkiske administration

er altså organisationer som unicef røde kors world food programme verdensbanken ilo

nogle gange kan man efterlades med det indtryk af debatten at de der penge som indgår i flygtningefaciliteten

nogle der bare bliver sendt ned til erdogan i lastbiler og

som som han har lyst sådan forholder det sig ikke det her er penge som målrettet går til mennesker i nød

grundlæggende har tillid til derfor er det altså helt forkert når der i det forslag til vedtagelse som der ligger her fra alternativet enhedslisten og sf lægges op til

som har allermest brug for en beskyttende hånd

støtte det forslag og derfor støtter vi det forslag som vi så

kan komme tilbage til den diskussion det er klart at jeg mener og det tror

organisationer herre nick hækkerup nævner støtte direkte til at udføre det arbejde

en facilitet med tyrkiet for der er massevis af steder hvor vi giver støtte direkte til humanitære organisationer

prisværdig klar i forhold til at det

det ligger i øvrigt fuldstændig i overensstemmelse med hvad de socialdemokratiske medlemmer

at herre nick hækkerup var udenrigsminister ville det så ligge inden for herre nick hækkerups forestillingsverden at tage ned til eu og stille et krav om at der blev lavet en uvildig undersøgelse af de oplysninger vi har fået om at nogle af de midler vi har givet fra eus side rent faktisk bliver brugt til menneskerettighedskrænkelser over for

være noget som herre nick hækkerup ville synes kunne ligge inden for

er der en lang lang række projekter og det er fuldstændig rigtigt at tre af dem nederst på side

via den tyrkiske administration men det er altså den lille del af midlerne og det er

penge som skal give children access to education og

er en risiko for at tyrkerne faktisk bruger de penge til noget andet

svaret på spørgsmålet jeg synes at hver eneste gang vi giver penge ud uanset hvordan vi gør det skal vi sikre os at de går til de rigtige formål og jeg deler bekymringen

spørgsmålet for at tyrkerne måske ikke altid lige rammer det som

jeg sad i europa parlamentet ansøgte vi om at få

langs grænsen til til syrien i tyrkiet der fik vi at vide at vi kunne besøge dem og dem og dem og så var der lige en række som vi ikke kunne få lov til at besøge

så senere blevet beskyldt for at huse sårede is krigere det har jeg ingen viden

selv om de altså var humanitære flygtningelejre der fik støtte

penge til pansrede mandskabskøretøjer hvor ansvaret for

er sket en overtrædelse fortaber sig lidt i det uvisse derfor ville det jo være meget naturligt at eu sagde godt vi prøver at lave en uvildig undersøgelse af det for at få ting på bordet den ansvarlige kommissær

en uvildig undersøgelse være noget man eventuelt efter et kommende valg kunne få herre nick hækkerup med på at arbejde for

sikre at der er ordentlig opfølgning på hvordan de midler anvendes det er underligt at give midler ud og ikke have den form for opfølgning det synes jeg simpelt hen

lad mig bare tilføje

diskutere om de her penge kunne have været givet direkte og så videre jeg ved heller ikke om pengene faktisk kører via flygtningefaciliteten

ikke over tyrkiet de kører jo til de her organisationer noget af det som er det gode ved flygtningefaciliteten er at

er lykkedes at samle nogle som man måske kunne forestille sig ellers ikke i samme omfang ville have finansieret her

som jeg husker det med en milliard euro

er finansieret af eus medlemsstater dermed får man nogle af dem som vi ellers har svært ved at få

til at træde frem på banen og give bilateral nærområdehjælp med

med at vi som fællesskab samler os og finansierer det er

men jeg vil gerne tage fat i noget lidt mere principielt

sådan en aftale altså i forhold til

håndtere flygtninge og migranter i tredjelande

kludetæppe af aftaler som som gør at man tænker

sandsynlige krænkelser af menneskerettighederne ind i det

i taktisk spilfægteri om hvad der blev sagt i går til en åbningsdebat eller sådan

at spørgsmålet er super relevant jeg tror der kommer til at ske det over de kommende år at man vil konstatere at den modtagelse af asylansøgere flygtninge

set konstateret hvad gør vi så i stedet for vi har fra socialdemokratiets side fremlagt vores forslag og vi ved at der i andre lande arbejdes med forskellige forslag

en eller anden form for forflyttelse af indsatsen

der rækker pengene længere og man vil sikre sig mod

den tilfældighed og den uretfærdighed som der er i systemet i dag

det er let at gøre nej det gør det jo tydeligvis ikke

ordføreren jo også selv kandidat til europa parlamentet

noget af den europæiske debat de kommende år kommer til at foregå det er vel præcis det her med hvordan vi håndterer den her situation for

i dag er tydeligvis ikke tilstrækkelig ordentlig og god nok

et mobilt bolværk kan man sige erdogan har sagt vi kan bare starte busserne

så har i dem igen altså når vi på den måde ligesom udliciterer det her som vi gør med den her

så er vi jo også lidt gidsler i det spil der foregår

hele den måde man har skruet

skrevet om i mange europæiske medier det er ikke bare danwatch og politiken det er jo i hele europa

den bekymring jeg godt kunne tænke mig at få ordføreren til at forholde sig til

vi udliciterer noget og dermed bliver vi også gidsler

hvis vi skal gentage det i andre lande så er grund til at samle op på og

noget af det der bekymrer mig ved aftalen er da at i realiteten uanset hvordan man vender og drejer så har erdogan en klemme på os som vi

skal til at lave den her type konstruktioner skal man da vælge samarbejdspartnerne med omhu og sikre rammerne om det på en måde

i den situation

den forkerte vej at gå at sige

godt at nu har i lavet det forslag til vedtagelse

man vil ikke tabe ansigt og vi alle sammen

med argumenterne for og imod og det der selvfølgelig også er interessant er

at man kan være på samme side i forhold til

kritisere den her aftale men at man gør det ud fra

det er jo sådan at fra dansk folkepartis side har vi hele tiden været utrolig skeptiske i forhold til til den her aftale og hvorfor har vi været det jo

man har som medkontrahent i den her aftale altså kort og godt

med til at designe den her aftale så den er

visumliberalisering hvor kommer det fra jo det er jo et egoistisk ønske fra tyrkiets side

er jo også udelukkende noget som er

i tyrkiets interesse og som ikke burde være blandet ind i en aftale

aftalen er forkert fordi europa reelt udliciterer sit forsvar af de ydre grænser til en anden nation vi kan åbenbart ikke selv

jeg tror at søren espersen på et tidspunkt sagde noget i retning af at det

og det lyder måske lidt voldsomt men men jeg kan faktisk ikke selv lige finde

ud af noget selv og så betaler vi en anden for at gøre det vi bryder

os op til at forsvare europa og så håber vi på at vi kan betale os fra det det er vi selvfølgelig

helt grundlæggende er modstandere af er at aftalen jo accepterer en form for migration der er nogle

men samtidig skal det så afløses af at der

ministeren sige at der kom langt flere

teknikaliteten i men helt overordnet set er det jo fuldkommen vanvittigt at at man har en aftale om tilbagetagelse af migranter og for hver migrant der kommer tilbage modtager man

hvad man hvad man kan forvente når man indgår aftaler med

jo rent faktisk også en ret til at forsvare sine grænser det er jo ikke kun danmark og europa

et eneste ord i min mund til forsvar for det men det er jo måske et udtryk for

realpolitik om at sådan foregår tingene i

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at eu tyrkiet aftalen kun delvist har opfyldt sit formål idet der fortsat strømmer migranter til de græske øer og til farvandet omkring italien folketinget konstaterer desuden at den indgåede aftale indeholder elementer om uvedkommende forhold vedrørende tyrkiets forhold til eu folketinget lægger vægt på at det ikke er holdbart at udlicitere forsvaret af europas ydre grænser til tyrkiet da europa dermed gør sig sårbar

og at de europæiske lande igen påtager sig ansvaret for at forsvare såvel ydre som indre grænser folketinget opfordrer til at forhandlingerne om oprettelse af flygtningelejre i afrika og mellemøsten intensiveres

stillede sig da spørgsmålet om finansieringen af flygtningefaciliteten var til behandling i europaudvalget her for

finansiering af den flygtningefacilitet men så lad mig løfte spørgsmålet en gang er det rigtigt forstået at dansk folkeparti synes at aftalen

med de elementer der er flygtningefaciliteten og det andet og så videre

er værd at se på men det der jo er gået helt galt er at man har blandet hele baduljen sammen så man står

med med måske to tre gode elementer blandet sammen med fem dårlige elementer det

som så virker i aftalen

være understøttet på anden vis hvis den her aftale ikke var

til hinder for at et eller flere europæiske lande eller eu som helhed

nærområdeindsats de her projekter som vi har hørt omtalt

da intet til hinder for det vil jeg da håbe ville være tilfældet hvis den her aftale

var kommet i stand men at blande tingene sammen sådan at det er

nødvendigt at vi har den her aftale med alle de uheldige elementer som jeg har nævnt før for at vi kan have den humanitære indsats den

hvis tyrkiet og

ville sikringen ske på en måde hvis det var en stenørken ville det ske på en anden måde nu er der en vandgrænse og det er så en tredje udfordring hvordan forestiller ordføreren sig at eu selv skulle

respekt for sig selv en flåde den flåde

til opgave at forsvare landet det ville jo også gøre sig gældende i

situation vi har i middelhavet i dag den græske flåde er mig bekendt ganske ganske stor

andre staters territorialfarvand

sejle hen med de mennesker som blev opbragt når territorialfarvandet i libyen eller tyrkiet ikke

den irregulære migration i gummibåde

hvis det viser sig ikke at være

må man jo placere de her mennesker i lejre men med henblik på senere udsendelse

det der er problemet er jo at i samme sekund du i aftalen har elementer der tillader migration og accepterer den her migration og bytten bytten noget for noget og en ud og to ind

så vil det jo styrke incitamentet til at fortsætte begge typer migration

hen vil sætte en stopper i hullet om man så må sige så er det vores opfattelse så er

man på et tidspunkt vil forstå budskabet altså at

der er adgang forbudt uanset om du kommer

aftalen jeg synes den manglede noget altså at man insisterede på at tyrkiet respekterede menneskerettigheder pressefrihed oppositionens udfoldelsesmuligheder med videre men vi stod i en situation hvor

alternativet til aftalen hvad skulle vi have gjort på det tidspunkt skulle vi have

i at man ikke accepterede tilstrømningen af

det igen i stedet valgte man at gå ind

dårlig aftale hvor jeg så stadig væk tror på at

have sagt jamen altså ansvaret for vores ydre grænser er grækernes det er italienernes og danskerne har jo også en ydre søgrænse det er os selv der

hvis det havde været det samlede signal udadtil fra samtlige eu lande anført af eu institutionen selv så er jeg ikke sikker på at vi havde stået

i den situation vi står i i dag

været signalet men det var jo ikke signalet signalet

spørgsmålstegn ved schengenaftalen

og der kommer flygtninge jamen dem må vi fordele os ud af det må være

passivitet som selvfølgelig kun kan føre til den dårlige aftale

sin livskraft og tror at man kan handle og bytte sig ud af alverdens problemer

et spørgsmål til dansk folkepartis ordfører

nu det efter et kommende valg viser sig at der er et flertal for at gøre op med den der

linje og konsekvensløse kritik som den nuværende regering har over for tyrkiet hvor man kritiserer men ikke følger det op med handling

der altså ikke bare kritiserer de overgreb og forkerte ting der foregår i tyrkiet men også følger det op med handling så langt selvfølgelig

krystalkugle at kunne forudskikke hvad der vil ske efter et valg men kritikken mod erdogan kritikken mod tyrkiet

stabil forhandlingspartner tør jeg godt garantere at vi vil stå ved

er man i tvivl om at man hvis noget af det får mulighed for at komme igennem under en ny regering stadig væk vil stå ved det

men præcis hvad vi har tænkt os at stemme for eller imod ved en tænkt afstemning under et

synes jeg altså ikke lige at jeg har tænkt mig at bevæge mig ud i ikke giver mening men jeg tror ikke at ordføreren er i tvivl om

absolut største kritikere

er fuldstændig skråsikre på at vi vil stemme sådan i tilfælde af sådan

og nok skal finde et flertal åbenbart ved at opfinde et eller andet har

sende signaler til mig og nu vil jeg så gengælde denne store ære og gøre det modsatte

af hensyn til rød blok et hundrede procent enige om at det er nødvendigt med en stram og skarp udlændingepolitik som samtidig

og

partier hvoraf den ene så ikke er i salen længere kan man så ikke finde et andet sted at afklare det frem

at bruge mig som et stakkels sendebud jeg synes jeg er belastet nok i forvejen skal jeg nu også til at kæmpe jeres kampe

er ikke nogen diskussion om at den udvikling der foregår i forhold til erdogans regime er ekstremt bekymrende

udtrykke kritik af den måde som erdogans regime

tilgang til at se på demokrati og udvikling

sat tyrkiet under monitorering det er jo en skærpelse i forhold til at de faktisk var

fra venstres side og også fra regeringens side for den sags skyld at vi på ingen måde kan fortsætte optagelsesforhandlinger med tyrkiet

lige nu i tyrkiet

er et land som lige nu bevæger sig med syvmileskridt i

en fra at lave en aftale med det pågældende land

løse en udfordring som vi ikke bare har

tilstrømningen af asylansøgere fra lande i enten mellemøsten

at det kan vi godt håndtere og at vi derfor

er altså et af de bedste redskaber vi har haft

i forhold til beskyttelse af eus ydre grænser dér

at tyrkietaftalen i sig selv er essentiel

en stopper for den illegale strøm af flygtninge

er også der bliver lavet et skal vi sige grænseværn

partier som har stået bag den vedtagelse nemlig alternativet enhedslisten og socialistisk folkeparti

som europa potentielt set kunne få derefter

men hvad med alle de mange asylansøgere som allerede lever i forskellige lejre inde i tyrkiet altså jeg har ikke tillid til at erdogan og hans regime

lave en tak for sidst hvis eu pludselig ikke fuldfører aftalen og dermed også betalingen

jo være at de tre

den her balancerede tilgang mener vi er vigtig og det er også derfor at jeg er glad for at kunne fortælle at

der er et forslag til vedtagelse

herunder genopfyldning af tyrkiet faciliteten aftalen har siden to tusind og seksten været et vigtigt instrument til at håndtere en stor udfordring for både eu og tyrkiet aftalen har medvirket til markant at dæmme op for strømmen af flygtninge og migranter fra tyrkiet til europa aftalen har med sit humanitære sigte bidraget til at forbedre forholdene for millioner af syriske flygtninge i tyrkiet gennem blandt gennem blandt andet akut økonomisk bistand lægehjælp og undervisning folketinget lægger vægt på at projekterne både under faciliteten og udenfor også fremover overholder

indgåede aftale eu lovgivningen og international lovgivning herunder respekt for menneskerettighederne samtidig opfordrer folketinget regeringen til at fastholde fokus på arbejdsforholdene for

folketinget gentager sin kritik af den på en række områder negative udvikling i tyrkiet

i tyrkiet på retsstatsområdet og med hensyn til grundlæggende rettigheder giver anledning til alvorlig bekymring

tale efterlader

den her aftale fordi det gør at vi sørger for at der ikke kommer migranter og flygtninge

ved at holde det ude så giver man også magten og handlefriheden

at vise hvad de kan er ordføreren ikke alvorligt bekymret

at høre ikke bare de artikler

tilbagevisning ved grænsen til blevet skudt efter flygtninge altså at vi blåstempler noget som bliver en en glidebane

hvis det overhovedet på nogen måde forekommer og jeg har godt set

har et land inklusive tyrkiet jo også

mulighed og også lov til at forsvare

tage den debat nu

jeg ved godt at det måske lyder som en meget balanceret tilgang jeg

når man nu agerer

ikke mindst set i lyset af det

har brug for pengene for at kunne håndtere de mange millioner

ej selv om de forsøger det i retorikken det anerkender jeg men jeg mener at det er et skuespil de har brug for pengene så

at han ikke er medlem af radikale venstre og jeg må tilstå at det var en tanke som strejfede mig

det egentlig er der har ansvaret for at forsvare et lands grænser hvad enten landet er en nationalstat eller

en samling af lande som som eu jo er nu har man jo så haft to år

åbne som en si og man med den her aftale og andre tiltag

vores grænser mener ordføreren at det sådan fremadrettet er

vi forsvarer vores egne grænser vi står med hænderne i lommen og så tager vi checkhæftet frem og så håber vi på det bedste eller er vi ved at være der

pågældende asylansøgere kommer op på

vi har hele problemstillingen det er derfor at

tredjelande i forhold til at kunne håndtere de her menneskestrømme der er fordi så vil

håndtere asylbehandlingen andre steder

europas grænser og det er altså ikke

hvis man ligesom dansk folkeparti går jeg ud fra ønsker en stram udlændingepolitik der får sat en begrænsning på antallet af asylansøgere

at der blev lavet aftaler med de nordafrikanske lande og så videre

femten i år indtil videre fjortentusind

altså eu har ikke været i stand til at håndtere

at få tyrkiet til at tage skraldet og betaler dem for det

russere pludselig en dag fandt ud af at de sandelig vil ind i tyskland de vil gerne ind i europa der er faktisk bedre at være der er bedre tv

altså at man står med hænderne i lommen og så prøver man

betale nogle andre for at håndtere den opgave

er jo at de kommer op til en grænsebetjent i danmark nu bare for at skære den helt ind til benet

siger du har ikke ret til at komme ind i danmark så vil

at få en asylbehandling i danmark så det er derfor at jeg ærlig talt ikke forstår at dansk folkeparti ikke støtter

håndteret situationen før de kommer ind

ikke mindst inden for dansk territorium fordi så er det ikke en udfordring for os konkret direkte men så er det en indirekte udfordring som kan løses på en nemmere måde det er derfor at jeg synes

en god idé og selv om det utænkelige skulle ske i

noget af det som har været

holder ulovlige elementer

i deres gode ret til

er i deres gode ret til at samle alle et sted eller nogle steder ved nogle overgange hvor de kan kontrollere dem men de har ikke ret til systematisk

vil jo være en overtrædelse af er

handler om nemlig reaktionen på de oplysninger der er kommet frem

og andre steder om hvordan det grænseværn fungerer og så det faktum at eu har givet penge til det grænseværn

da jeg sad og så aldes repræsentanter i

der sagde det samme men aldes repræsentanter der jo både

tordnede løs

til noget der bliver brugt til massive menneskerettighedskrænkelser ved at betale de her pansrede mandskabsvogne der indgår i den her grænsekontrol

og sige at venstre også går ind for at eu

vi stoler på kommissionen kommissionen stoler på tyrkiet og tyrkiet svarer ikke rigtig andet end at de garanterer at alt selvfølgelig er i orden men

sige at de menneskerettighedsorganisationer som har fremført noget

vil det sige at de artikler der var i politiken

er det også noget eu undersøger meget meget

er at jeg har tillid til at embedsmandsgruppen

at tyrkiet og erdogan er ekstremt kontraproduktive i forhold til de konflikter

på grund af erdogans politik at erdogans politik

sig selv har medført at der kommer flere flygtninge til vores del af verden og at det må være en væsentlig del af en løsning af konflikten i syrien at erdogan bliver svækket

at når vi på den ene side oplever at erdogan

ikke mindst i forhold til nordsyrien agerer på den

jeg bare ikke der er et godt alternativ til til

er enige om og det var også derfor alternativet godt ville

diskussionen uden den der fnidderpolemik

er at et af dilemmaerne

kommer til at styrke

det med at erdogan har en klemme på os javist men vi har vel også en klemme på ham gennem den økonomiske støtte vi giver til til tyrkiet den er han jo meget afhængig af og det var derfor jeg

det var meget meget mærkeligt da regeringen

ville afbryde alle forhandlinger om eu medlemskab i stedet for som vi har foreslået at man sætter nogle betingelser op og siger til tyrkiet hvis i ikke kan leve op til de betingelser

ophæver vi forhandlingerne her går man fra den ene yderlighed til den anden

igennem lang tid at det ville være uholdbart og lidt absurd teater hvis vi fortsatte de eu forhandlinger der

i tyrkiet som man måske skulle tro tværtimod vi er bare uenige om

eu tyrkiet aftalen eller ej hvor vi så siger at den

blev præsenteret for

hvordan tyrkiet håndterede sin grænse til syrien anklager om at man ikke alene havde opbygget en ni hundrede og elleve km lang og

mulighed for at søge asyl

det anklager som jeg går ud fra alle er i strid med den

jeg går ikke ud fra at eu indgår en flygtningeaftale

med fundamentale menneskerettigheder nemlig retten til at søge asyl det kan man vel ikke forestille sig

indgået mellem eu og tyrkiet og hvor vi kan konstatere at det grundlag den må være indgået på nemlig respekt for

eu kan ikke indgå en aftale om at tyrkiet har ret til at forhindre syriske

det går jeg ud fra alle er enige om

store beløb som blandt andet er blevet

indkøbe pansrede mandskabsvogne

måske måske ikke har indgået

så kommet til at handle om den del der handlede om tyrkietfaciliteten

selvfølgelig vælge at prioritere som man synes

på det vi har set ved grænsen så kom herre nick hækkerup

jo trække forslaget og komme med et nyt hvor det med flygtningefaciliteten

folketinget pålægger regeringen at arbejde for at suspendere den fremtidige udbetaling af midler stillet til rådighed i førtiltrædelsesbistand til tyrkiet

og efterlever den europæiske menneskerettighedsdomstols afgørelser vedrørende tyrkiet

hvis nogen skulle have indvendinger

man kan have når man har siddet som herre nick hækkerup og andre og

man kan at man taber ansigt

og er lige villige til at tabe ansigt

insisterer på at stemme for sin egen tekst og ikke vil trække den tilbage hvis bare man her går op og siger at det indhold der er i det

kan man egentlig godt støtte så finder vi nok en anden måde formelt at få det godkendt på

at der sker de overtrædelser af menneskerettighederne i tyrkiet eller skal det

og det har jeg nævnt var der en meget interessant diskussion i europa parlamentet det var

og alle talere uden undtagelse var meget kritiske fra alle politiske grupperinger fra det

nogle anklager som er så alvorlige så må der selvfølgelig laves en uafhængig undersøgelse af det

i min primitive oversættelse

ligger inde med beviser

må de endelig komme til os for vi ser også alvorligt

det stærke er at man nedsætter en uafhængig undersøgelse og vores opfordring fra enhedslistens side til regeringen er at man i eu sammen

og det nye forslag som er oplæst vil indgå i forhandlingerne

i løbet af de diskussioner bliver klogere og oven i købet følger nogle opfordringer man får andre medlemmer af folketinget ja så er det jo naturligt at

den her udvikling så hvis herre henrik dahl har nogle flere forslag til hvordan vi kan lade kritikken af tyrkiet følge af en konkret handling og ikke bare ord

jeg åbne mulighed for at der kan komme yderligere et forslag men hvis det bare er at herre henrik dahl ligesom regeringen kommer med en masse kritik af tyrkiet

det der med at tabe ansigt tror det var erling olsen der sagde hellere tabe ansigt end at tabe hele hovedet

vi på forhånd har dialog om teksterne så vi kan samle os

skal tages om formuleringerne kan blive taget i ordentlig tid og på en fornuftig måde men

mener at det er relevant at støtte flygtningefaciliteten

enig i at det er

andre partier har også fremført den men det

konstatere i debatten var at der var uenighed der var forskellige vurderinger

så kan det måske være meget klogt på den baggrund at

er det fordi det jo præcis er den som er den følsomme del og som

derfor er mit grundlæggende spørgsmål bare om

ordførerne ikke kan være ansvarlig for de andre partier selvfølgelig

er fornuftigt eller ej lad os nu lægge det

langt størstedelen af flygtningefaciliteten

i tyrkiet de penge også nødhjælpsorganisationer

ikke at ske gennem en aftale med erdogan men at vi selvfølgelig skal bidrage til at folk ikke bliver tilskyndet til at flygte videre

også gøre i tyrkiet ligesom vi gør det i jordan ligesom vi vi gør det i libanon ligesom vi gør det andre steder så baggrunden for det er vi fuldstændig enige i men jeg vil under ingen omstændigheder sige her at jeg støtter flygtningefaciliteten

det så heller ikke det udtalelsen drejer sig om og derfor kunne det

de øvrige partiers holdning til førtiltrædelsesbistanden er der ville det være rart med en melding og jeg er sikker på

en anden talerunde hvis der er nogle der har mod

og genoptager den klokken tretten

er herre henrik dahl fra liberal alliance

som er forespørgsel til udenrigsministeren om finansiering af det tyrkiske grænseværn på grænsen til syrien

altså en forespørgsel fra alternativet om

eus samarbejde med tyrkiet og finansieringen af tyrkietfaciliteten som er det emne vi behandler sagen er jo den at eu for nogle år siden i to tusind og femten har lavet en fælles handlingsplan

med tyrkiet som skulle løse flygtninge og migrantproblemerne som vi alle sammen husker og som jo var meget dramatiske i

har jo faktisk været en succes den har bidraget til at løse de meget store problemer der var for tyrkiet og for eu landene ved

flygtninge og migrantstrømmene

er forholdene blevet forbedret for rigtig mange af de flygtninge der befinder sig i tyrkiet

sikkerhed derfor synes vi jo helt grundlæggende i liberal alliance at det er en god aftale for

eller anden måde også har noget med tyrkietfaciliteten at gøre men det har det jo økonomisk

er finansieret af eus førtiltrædelsesstøtte og skal medvirke til en mere effektiv grænsekontrol inden for rammerne af international ret og og det er jo sådan

sige at tyrkiet er er et land der på alle mulige leder og kanter bevæger sig i den forkerte retning men der er jo altså en jævnlig kontakt med de tyrkiske myndigheder for at sikre at grænseprojektet også overholder eu

men altså tyrkietfaciliteten er et utrolig vigtigt værktøj til at håndtere flygtninge og migrantstrømme og har haft den betydning at færre begiver sig til

vi jo blandt andet også diskuterede under afslutningsdebatten i går

tyrkiet og den måde som det tyrkiske demokrati

i istanbul og der kunne vi jo ved selvsyn konstatere at forholdene ikke er særlig gode og selv om sf og liberal alliance måske ikke er enige om så meget så tror jeg at herre holger k nielsen og jeg var ret enige om at det var temmelig negativt at opleve

det er nogle tiltag som vi fortsat vil være meget kritiske over for og som vi løbende tager op over for den tyrkiske regering men det ændrer jo bare ikke på at tyrkiet er en rigtig vigtig strategisk allieret i mange sammenhænge altså både for eu

for nato og derfor også når det gælder håndteringen af

selvfølgelig også i den situation at vi bakker

på andre mål end lige økonomien

den kritik der har været fra menneskerettighedsorganisationer og de historier der har været fremme i pressen

det noget der gør indtryk på ordføreren er det noget der gør at man

hvor god denne aftale

lave svære afvejninger

en generel tilslutning til til god regeringsførelse og respekt for lov og

jævnligt nødt til at forholde os til lande som er langt fra

migranter og flygtninge der opholder sig i tyrkiet end de ellers ville

egoistisk løser et problem for os

flygtninge tilbage som jo er det man gør ved grænsen mellem tyrkiet og syrien er det ikke i stedet for at snakke om ikkeperfekte lande rundtomkring i verden specifikt her det land vi har en aftale med

ville en væsentlig forbedring af forholdene i tyrkiet jo formentlig kræve et regimeskifte

det kan jo ikke være sådan at forudsætningen for at vi overhovedet kan lave aftaler med en lang lang lang række lande i hele verden herunder tyrkiet er at forlange at der skal

det glæder mig at herre henrik dahl er enig i at det går i den forkerte retning i tyrkiet

både herre henrik dahl og også regeringen

vil man lukke helt af for forhandlingerne omkring

siger man at det er okay hvad der sker i stedet for at

sige gøre sådan og sådan ellers gør vi sådan og sådan

tilsvarende er det jo det som som vi forsøger her det er at sige til tyrkiet

får det også nogle økonomiske konsekvenser for jer og det er den tænkning jeg synes måske kunne udvikles lidt mere

færdig med det arbejde udenfor så derfor

påvirker situationen meget heroppe på talerstolen altså jeg synes ikke at

så sort hvidt som herre holger k nielsen siger for det det er jo ikke sådan

for eksempel tyrkiet ud af eu eller også lader man som ingenting

de mange mange fora hvor danmark og tyrkiet har noget med hinanden at gøre hele tiden rejst kritik

er partifælle med udenrigsministeren ved jeg jo altså også fra andre sammenhænge end lige her i salen at det at det er sådan næsten

fast arbejde for udenrigsministeren at skælde ud på sin tyrkiske kollega det har han opnået en stor rutine i

synes er lidt mærkeligt er at for eksempel sidste efterår efter det tyske valg

alle forhandlinger med tyrkiet om medlemskab af eu alle forhandlinger skulle stoppes fordi der ikke var udsigt til

blive medlem vi andre sagde

at fastholde forhandlingerne og sige til tyrkiet i skal leve op til nogle krav og så kan vi tage den derfra i stedet for

man her at at det er helt nødvendigt at vi skal have tyrkiet med i de her aftaler og

taktik og strategi man har i forhold

nato tyrkiet relationen forandrer sig hele tiden og derfor er det jo ikke så mærkeligt at at den danske position også flytter sig en lille smule

så vi kan få lidt ro til folkestyrets arbejde

liberal alliance er enig

liberal alliances formand udenrigsministeren om at stoppe

optagelsesforhandlingerne med tyrkiet

førtiltrædelsesstøtten til tyrkiet fra eu handler jo om

hvis ikke der er

med et trylleslag fik sin vilje

så ville førtiltrædelsesstøtten på den måde forsvinde men det er jo ikke os der bestemmer

hvad der skal ske i eu regi

af en ukontrolleret flygtninge og migranttilstrømning og

det er jo ligesom det der stadig væk er den knage

en tilstrømning ind i europa bekymrer det ikke

ordføreren og synes ordføreren at

at løse og det vil formentlig også tage lang tid før de bliver løst

jeg synes også det er uholdbart at vi har den migrantstrøm som vi har

landene i europa nogle samfundsforandringer som de slet ikke har bedt om og det er selvfølgelig en meget alvorlig sag men det bedste må jo ikke blive det godes

værste fjende altså det er en god aftale fordi den giver flygtningene migranterne et et værdigt liv og den medfører også en kraftig begrænsning i den migrantstrøm der er

men når det nu netop

er nogle fejl og mangler ved den vil man så overveje

ansvar for at forsvare vores egne grænser og ikke bare stå med et checkhæfte men rent faktisk forsvare grænserne med magt

en vandgrænse op jeg mener at europa selvfølgelig skal kunne forsvare sine egne grænser men det er min dybtfølte overbevisning at en vandgrænse

præsenterer nogle helt særlige problemer fordi man jo som ordføreren selvfølgelig godt ved er i akut livsfare hvis man falder i vandet

i forbindelse med at bevogte vandgrænser som man ikke har når man skal bevogte

herre naser khader nu får ordet for

tyrkiet og erdogan jeg synes virkelig at det går den gale vej i tyrkiet islamisten erdogan har smadret den ellers fremragende fremragende tyrkiske model som var sekulær en model der blev brugt som

kuppet har erdogan virkelig vist sit sande islamistiske ansigt og har bevæget tyrkiet væk fra en retsstat og i den helt helt gale retning sydpå det kan man også se når man kommer til mellemøsten og den muslimske verden han er meget optaget af

af det nordpå han er flere steder blevet kåret til den mest

populære leder i den muslimske verden og han har store ambitioner osmanniske drømme og vil gerne være en ny sultan så jeg synes faktisk

jeg mener også man skal stoppe optagelsesforhandlingerne med

har været totalt illoyal over for nato og jeg mener at de skal have et gult kort

eu i gang med at lave en aftale med tyrkiet

stoppe flygtningestrømmen for mange af dem der kom

alle der kom direkte fra syrien så han var også med til at presse

blev der lavet en aftale med ham og jeg synes ikke det var en optimal aftale men det var en nødvendig aftale

mener at man skulle have krævet meget mere i forhold til menneskerettigheder pressefrihed oppositionens udfoldelsesmuligheder men

som blev indgået og der blev tildelt en masse midler ikke til erdogan

millioner af de mest sårbare flygtninge i tyrkiet har modtaget økonomisk bistand trehundrede og titusind flygtninge har modtaget basal lægehjælp attentusind

skoler skoler og aftalen har også været med til

flygtningestrømme som dem vi så i to tusind og femten hvad angår emnet for forespørgslen i dag

tyrkisk grænseværn på grænsen til syrien er det jo ikke en del af den aftale vi har debatteret meget

eus førtiltrædelsesbistand til tyrkiet og stammer fra tiden før eu tyrkiet aftalen

i syrien og i irak via tyrkiet jeg vil hævde at otte ni ud af ti kom ind ad den vej og derfor var der behov for et bedre grænseovervågningssystem grænseovervågningssystem

jihadisterne kom ind i syrien og det har haft en effekt

der er en del af dem der blev anholdt og i øjeblikket er fængslet vi har en helt aktuel sag med

syrienskriger der sidder i et tyrkisk fængsel så på en måde har det

og en nødvendig aftale selv om der er så meget

ikke anerkender det som man diskuterer i stort set hele europa nemlig hvordan den her aftale flygtningeaftalen hænger så tæt sammen med de optagelsesforhandlinger og dermed også med førtiltrædelsesbistanden

en aftale der er så tæt bundet sammen med

så at vi skulle have krævet meget mere i forhold til menneskerettighederne

godt tænke mig at høre om ordføreren så ikke vil kommentere på

flere europæiske lande der pegede på helt

at vi hørte kritik fra menneskerettighedsorganisationer så har man valgt at sige vi fortsætter vi sender tre milliard euro

frihed og jeg sagde allerede dengang aftalen blev indgået at jeg synes man skulle have insisteret meget mere på at inkludere de her ting i aftalen men vi fik en aftale og den var nødvendig også for at dæmme op

flygtningestrømme der var

speciel situation med tyrkiet for vi har da om noget kritiseret i lang tid

er spild af alles tid og det kan de godt

et gult kort og at vi bør blive ved med at

jeg synes det er bekymrende

til erdogan og det bør vi også

vi kan ændre på det ved bare at ophæve aftalen og svigte de flygtninge der

ophæve

skal danmark arbejde for en uvildig undersøgelse af

påstår har fundet sted ved grænsen mellem tyrkiet og syrien

det er ikke regeringens holdning men jeg mener man skal

undersøge krænkelser af menneskerettighederne behøver

vi ved de foregår og derfor skal vi

der hvor det gør ondt på erdogan og tyrkiet

de som minimum kan respektere det det basale ved et

med henblik på medlemskab skal opsiges

noget konkret man kan gå i gang med

til at der kan produceres nogle cobravogne som kan køre rundt og

træde ud af de aftaler for hvad er alternativet

de øvrige ordførere

som konservative folkeparti som tror

på lov og orden og overholdelse af reglerne må det jo gøre ondt helt ind i hjertet når migranter strømmer ind

europa uden at respektere landegrænser

er ordføreren på linje med sine øvrige

måden at opretholde lov og orden på det

holde problemet ude eller ønsker ordføreren også at bruge muligheden for at forsvare europas ydre grænser

vi kan gøre det alene vi skal have hjælp af amerikanerne til

er det ene til det andet med flygtninge

en asylreform hvor vi siger at folk ikke bare kan komme og søge asyl spontant

lejrene på den måde underminerer vi menneskesmuglernes aktiviteter de tjener jo mange penge på det og folk risikerer ikke at

blive udsat for seksuelle krænkelser det mest humanistiske vil være at sige at

grænserne kan blive nødvendigt så vil jeg høre er det noget som

ordføreren sådan forestiller sig at vi kan se inden for

nærmeste fremtid eller eller vil man bare

sige stadig væk tale om det og så fortsætte med at betale

en form for forsvar af eus grænser

omkring den libyske kyst

jo der mange forsøger

og det vil jeg meget gerne have at man gør meget mere de der menneskesmuglere

udnytter folk både økonomisk men også helbredsmæssigt

et svært men utrolig vigtigt tema ind i folketingssalen til en

lad mig starte med at sige at i radikale venstre bakker vi op om den aftale der er indgået mellem eu og tyrkiet

tyrkiet hjælper med at håndtere en meget stor gruppe flygtninge fra dets nabolande mod at eu

herunder at sikre humanitære forhold for de meget store flygtningegrupper som jo ikke alle sammen kan tage andre steder hen end tyrkiet

rigtig mange gode elementer i den det som jo

sige at den aftale ikke bliver fulgt til punkt og prikke hverken af eu

som lever under kummerlige forhold på de græske øer og ikke kan få afklaret deres sag

man skubber på men jeg håber han også

danmark og hele taget forsøger at få noget til at ske

i et limbo dernede

en stadig mere problematisk

få en fornuftig dialog og et fornuftigt samarbejde med præsident erdogan og hans regering der på mange leder og kanter skaber store udfordringer det der så er dagens tema

det noget der skal få os til at opsige eu tyrkiet aftalen sådan som de tre partier foreslår jeg er glad for at man har taget det med faciliteten ud det synes jeg i hvert fald ikke var konstruktivt men det store spørgsmål er selvfølgelig bør man opsige den aftale på baggrund af at erdogan på en lang række andre områder ikke lever op til det

politik i overensstemmelse med international lov og menneskerettigheder

den her facilitet jo finansieret ud over den normale humanitære bistand

at i den virkelige verden vil en opsigelse af den aftale ikke betyde at så kan eu bare

og det betyder derfor også at hvis danmark havde held til at opsige den her aftale

gå glip af mange milliarder

at hvis man opsiger aftalen

for flygtningestrømmene mod europa jeg er ikke sikker på

fordel dels er det en farefuld færd over middelhavet

at europa ikke er beredt til at modtage det kvantum af flygtninge endelig kan man så sige jamen bør man

det så går ud over flygtningene selv om det har uoverskuelige konsekvenser for europa bør man så

og der må jeg bare sige at der kan jeg finde på mange

hvis formål er at lægge pres på den tyrkiske regering

set været inde på vi har aldrig støttet en suspension

med tyrkiet vi har sagt man kunne overveje at tage en pause eller endnu bedre man kunne overveje at opstille nogle mere specifikke betingelser for nogle af de økonomiske fordele som tyrkiet har af de igangværende forhandlinger

som også er blevet nævnt i dag man skal jo bare hele

tager et af de her skyts op og jeg er

at diskutere om ikke man skal gøre det

egentlig man så gavner

som kæmper for at få et

at tyrkiet kan gå en anden vej end den som erdogan

som erdogan fik der er en stor og levende opposition i tyrkiet jeg er afsindig optaget

og gøder den og ikke det modsatte og derfor kan vi også tilslutte os den vedtagelse som er blevet læst højt og som vi finder klogere end den

man sidder jo og forhandler nu og det mandat som radikale også var med til at give ministeren

forhandlingen om hvordan man skal finansiere næste del

to spørgsmål som jeg mener er rigtig rigtig vigtige i den her sag jeg kan fuldt ud følge de overvejelser der ligger hos

radikale venstre mener at vi kan kopiere den til andre lande i europas nærområde altså udlicitere

håndteringen af flygtninge til andre lande som man har gjort i tyrkiet

det menneskeretlige aspekt

altså flygtningekonventionen i den her aftale jeg ved at det er noget ordføreren går rigtig højt op i mener ordføreren at der er sikkerhed for at vi

og flygtningekonventionen eller

folkeretslige i aftalen det er jo kommissionens juridiske tjenestes egne vurderinger at den her holder sig inden for konventionerne ligesom det er det danske udenrigsministeriums

det er selvfølgelig det jeg henholder mig til men lad mig sige ligeud at det

vi synes at alle dele af det der foregår overhovedet er behagelige at kigge på det er heller ikke fordi

man sige ansvarligt over for flygtningene bare at opsige aftalen så enkelt synes jeg ikke valget er tværtimod føler jeg mig ret overbevist om at konsekvenserne af at sløjfe

er en illusion så vil jeg gerne sige om finansieringsspørgsmålet jeg er helt opmærksom på de igangværende forhandlinger jeg synes også man skal bede de enkelte stater

menneskeretlig evaluering

ét er at vi læner os op ad regeringen der læner sig op ad kommissionen der læner sig op ad den tyrkiske regering

at få en egentlig evaluering af de menneskeretlige aspekter af den her aftale så vi bliver klogere på den og ser på

skal finde andre måder at give den humanitære bistand

at man her kan anlægge forskellige skøn

altid sådan at jura er bøjet i neon derfor

tror jeg også det er så besværligt at man ikke med sikkerhed kan sige at kommissionen har ret eller at kritikerne har ret jeg tror absolut begge sider har en pointe jeg vil sige det

jeg føler mig rimelig overbevist om at hvis det endelig kommer dertil

ikke overbevist om at jeg stadig væk synes at

man skulle kopiere aftalen til andre områder

der er meget forskel på de lande vi taler om her fra tyrkiet til libyen til marokko osv så det kan man ikke bare gøre

uvildig undersøgelse af de begivenheder som er foregået ved den tyrkisk syriske grænse med henblik på at få afklaret om beløb fra eu er gået til at understøtte menneskerettighedsovertrædelser

er eus egen i citationstegn rigsrevision selv på banen for at undersøge

er flygtningefaciliteten det er den undersøgelse de laver

spørgsmålet kan det virkelig være rigtigt

til tyrkiet kommer til at give penge

til menneskerettighedskrænkelser det er jo lige præcis det der er et ønske om at undersøge hvordan det kan undersøges

komme tilbage til men støtter man at der bliver en undersøgelse af lige præcis det forhold

her område når jeg svarer sådan lidt vævende

det var noget af det der blandt andet skulle undersøges af

så må sige eus rigsrevision men

har intet som helst ønske om andet end fuld klarhed

set også da vi vedtog tyrkietfaciliteten

hvordan vi skal forholde os til tyrkiet og

tyrkiet som et destabiliserende element i den internationale politik

dybt dybt alvorligt der sker en islamisering der sker en undertrykkelse af alle demokratiske rettigheder og der sker en udvikling hvor erdogan

forsøger

også fordi det har konsekvenser

i syrien med den tyrkiske aggression i

styret efter hvad der gavner tyrkisk indenrigspolitik

og derfor er vi nødt til at få en mere omfattende diskussion af hvordan vi håndterer det tyrkiske

sagde sidste år at man ville afbryde alle forhandlinger om et tyrkisk eu medlemskab

har en strategi hvor man suspenderer forhandlingerne indtil visse krav

til herre martin lidegaard vi foreslår ikke at droppe

der er en række krav om menneskerettigheder som er

er vigtigt at vi har det pres hele tiden

lægge handling bag det pres

har været inde på at vi har bragt os i et

måske sige at vi er gået i pagt med djævlen selv

sandheden er jo at erdogan også er afhængig af os det er jo en gensidig afhængighed som er kommet der og den afhængighed han har er også den økonomiske støtte som vi giver til tyrkiet

skal være valg i tyrkiet inden så længe og erdogan sidder ikke så fast i sadlen

påstår der er faktisk

en levende opposition i tyrkiet og om den kan om jeg så må sige få vind i sejlene afhænger da meget af om erdogan fortsat

det er hans sultanens skyld at det går så godt med den tyrkiske økonomi det at vi styrker den tyrkiske økonomi

og derfor synes jeg det er fuldstændig legitimt at vi med det her siger

tyrkiet migration og tyrkietfaciliteten debatten i dag har heldigvis bekræftet at folketinget bakker op om eu tyrkiet aftalen herunder også genopfyldningen af tyrkietfaciliteten også med dansk og andre medlemslandes finansiering det er mindre end tidligere

det er jo også med en national støtte aftalen har jo siden to tusind og seksten været med til

dæmme op for strømmen af flygtninge og migranter fra tyrkiet til europa samtidig med at aftalen med sit humanitære sigte har bidraget til at forbedre tilværelsen for millioner af syriske flygtninge i tyrkiet blandt andet gennem akut økonomisk bistand lægehjælp og undervisning eus støtte eus støtte både under tyrkietfaciliteten og uden for tyrkietfaciliteten skal naturligvis overholde både eu lovgivning og international lovgivning og det er også meget det som debatten har drejet sig om her i dag herunder respekt for menneskerettighederne det er forhold som europa kommissionen overvåger tæt og som danmark er i en løbende dialog med

giver udviklingen i tyrkiet på retsstatsområdet og med hensyn til grundlæggende rettigheder anledning til alvorlig bekymring og det har

det er forhold som både danmark og eu rejser igen og igen og fra dansk side har det fået den konsekvens at regeringen mener at eu optagelsesforhandlingerne med tyrkiet bør standses men endnu en gang tak for

skal hver gang man laver aftaler med danmark og eu

godt tænke mig at høre om der bliver foretaget reelle evalueringer

og det er vigtigt at der bliver fulgt op

ikke men man følger så op på det kan jeg høre kunne ministeren se

sådan lidt mere formelt fik fulgt op på det med egentlige evalueringer for at se om den her aftale nu også lever

de mange projekter som der er under tyrkietfaciliteten

førtiltrædelsesmidler de såkaldte i ipa midler inden for mange områder for eksempel demokratifremme

og tyve er fire milliard fire milliard euro

men på grund af den udvikling som man har set i tyrkiet

der truffet en beslutning om at beskære de her ipa midler den støtte som

der for netop at fokusere på

sker i eu for at forsøge

få løst op for den knude og få afklaret de menneskers skæbne jeg ved at

bidraget med sagsbehandlere

alle har jo en interesse i at der den del af aftalen

indtryk er at det generelt er noget som der er fokus på

ministeren vil arbejde på at at det bliver en en til nul ordning altså at vi kan afvise men ikke skal modtage og hvad vil man så i øvrigt gøre for i det mindste at holde det nede på en en til en ordning

som var hensigten per trettende maj to tusind og atten er der tilbagesendt to tusind to hundrede og tolv fra grækenland til tyrkiet i overensstemmelse med eu tyrkiet aftalen eu har til sammenligning genbosat trettentusinde

og femogfirs migranter fra tyrkiet i perioden fjerde april seksten til trettende maj

en skævhed i tallene og årsagen er jo den som jeg også været inde på i det tidligere svar at det har været vanskeligt for de græske myndigheder at få tilstrækkelig skub i tilbagesendelserne særlig har det græske asylsystem skullet styrkes og det græske appelsystem har skullet opbygges til at begynde at fungere det har taget tid og det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om hvorvidt eller hvornår der for alvor bliver sat skub i tilbagesendelserne men målet er at det kommer så vi kommer så tæt på aftalens ordlyd

har vi jo haft en diskussion også på

grænsediskussion der er for tyrkiet

med magt der skal være proportionalitet i det som foregår og det gælder selvfølgelig også på det her område

over de to sidste budgetcyklusser ni milliard euro sådan fem og tres

og andre skatteydere i eu så det er jo rigtig mange penge

vi snakker om der derfor har jeg et spørgsmål som jeg håber at udenrigsministeren kan afklare er det korrekt forstået at det er en betingelse

standarder og efterlever menneskerettighederne

betyde at det i eus verden er sådan at de lever op til menneskerettighederne

som modtager førtiltrædelsesmidler blandt andet

debat vi har haft i dag egentlig har sat meget tyk streg under at der er noget der er behov for at diskutere mere i dybden

nogen af dem jeg har hørt tale her fra talerstolen at vi ser brud på menneskerettighederne

det i forhold til det som står i den

det er den afvejning vi jo selvfølgelig må tage en diskussion om

der været lidt omkring om det nu var faciliteten eller om det var førtiltrædelsesbistanden jeg synes det er fint at vi igennem forhandlingerne også kan fremlægge en tekst og ændre på teksterne det er

vi kan ikke tro at vi kan stå og adskille dem fuldstændig og og så pudse glorien af

tak for den debat jeg tror at den kommer til at køre

videre også fordi vi ser det kopieret til andre lande man snakker om libyen man snakker om marokko

de her formater til også at kunne tage nogle af de grundlæggende diskussioner når jeg valgte ikke bare at kalde

en af os lad os bruge debatterne til det i stedet for kun at gå ned

vedtagelsestekster og kommaer men faktisk også bruge dem til at diskutere indhold